finansministeren lovforslag nummer hundrede og otte og halvfems

klima energi og bygningsministeren lovforslag nummer hundrede og ni og halvfems

clausen og og stine brix beslutningsforslag nummer

og tretten har udenrigsministeren meddelt mig at han

i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om organisationen for sikkerhed og samarbejde i

børne og undervisningsministeren er anmeldt følgende spørgere

det ser ikke ud til at være tilfældet i første runde har spørger og minister begge op til to minutters taletid herefter følger to runder hvor spørger og minister hver gang har en

jeg starter med at give ordet til herre flemming damgaard larsen

der er ikke nogen konkrete initiativer fra regeringens side der virkelig kan gøre en forskel på den pressede situation som mange yderområder og herunder også de små øer er i men så har det været glædeligt at kulturministeren

på det kulturelle område der så

de store overskrifter i handlingsplanen vil være

her handlingsplan

med en sådan kulturel handlingsplan således at

kan få yderområderne herunder ørerne og de små øer til at se at de er nogle centrale spillere

fem og tyve nøglepersoner fra et relativt stort område for eksempel har jeg holdt et møde i aalborg og

eksempel hvor det så var dækket ind

så må sige af de kommuner der ligger

af håndsrækninger og så videre

vi haft et meget stort møde i vejle

forgangne uge den tolvte marts hvor vi

formændene for kulturudvalgene i kommunerne og alle de en hundrede og halvtreds mennesker som har deltaget i de seks møder bornholm var

er nu nedsat fem arbejdsgrupper som skal arbejde med nogle temaer som

og de skal aflevere deres bidrag til oktober

med at vi kan bruge de bidrag til at lave

man kunne kalde en handlingsplan jeg er lidt overrasket

brugt det ord men det

forslag til hvordan vi kan komme videre og hvordan vi kan støtte

øge kulturturismen hvis man skal

som en del af det der trækker vækst og kræfter til et område

praktiske forhold man skal se for sig det er ikke meningen at

trækkes ned over alle kommunerne nej det er således at man kan inspireres af det

som kan være med til at udvikle nogle ting som nogle gerne vil

udvikle så det er et tilbud og nogle muligheder som vi gerne vil levere fra kulturministeriet

jeg glemte at nævne at by bolig og landdistriktsministeren også er involveret i det her og har været med til nogle af møderne

to tusind og nitten hvis halvtreds procent af radiolytningen i to tusind og atten er gået over på

betinget slukning af fm båndet

de programmer og værter der

i gåseøjne bliver tvangsforflyttet fra for eksempel p4

det vil sige at der er programmer og værter som som bliver flyttet over på p5

der er licensbetalere som i dag er forvænte med at de som licensbetalere kan modtage det de hele tiden har kunnet på p4

mig at vi startede der og hørte ministerens holdning til

som de er vant til at høre og som de egentlig har en vis forventning om fortsat at kunne høre indtil en eventuel slukning af fm båndet

margaret linhardt tidligere giro fire hundrede og tretten værtinde hun er så blevet erstattet efter hvad jeg kan lytte mig frem til

mandsperson med en radiostemme lige så folkeforførende som vådt bølgepap og det er måske ikke ligefrem det

og så til sidst jørgen de mylius hvis populære eldoradoprogram altså er skåret ned på fm båndet fra syv timer om ugen til to timer om ugen

for at kunne modtage det de hidtil har modtaget og som de betaler licens

medieaftalen et papir fra brancheforeningen forbrugerelektronik der har regnet sig frem til at det vil koste forbrugerne næsten syv

jeg synes bare ikke at vi skal skynde på denne proces

allerede nu så jeg må indrømme

jeg godt høre kulturministeren om hun har nogle meninger om bogmarkedet

spørgsmålet om faste bogpriser i modsætning til det liberaliserede marked

man sige at det der slår mig er

bogmarked er boghandlerne der bliver solgt flere bøger der bliver læst flere bøger der bliver produceret flere titler

og et til i dag så som udgangspunkt synes jeg at man skal

deltog alle brancheorganisationerne det var forlæggerforeningen det var boghandlerforeningen

var det konkurrencerådet som jo er det der står bag den gamle liberalisering så som udgangspunkt

høre om om ministeren ikke selv har en mening

faste bogpriser er bedre end et liberaliseret

går ud på at flytte en del

derfor er det jo svært at se at det ikke betyder noget for boghandlerne

som forretning at visse store

handler som før er gået igennem boghandlerne nu går uden om boghandlerne det kan vi jo ikke rette på i folketinget vi bestemmer jo ikke på hvilken måde forlagene skal sælge deres materialer

svært at komme med en god idé til hvordan vi

også lavkonjunktur lige nu som har berørt hele detailhandelen

jeg tvivler på at vi kan løse det ved

nogle forkerte unge mennesker ind

uddannelserne altså der tænker jeg i den forbindelse

unge mennesker som måske godt kunne klare sig på en almindelig ungdomsuddannelse men som egentlig besætter nogle af pladserne

sad nogle unge mennesker som egentlig rigtig gerne ville have tilbudt en stu uddannelse men som

fordi pladserne var besat og det vil jeg

der en fare for at der nogle steder er nogle kommuner som

tænker økonomi mere

de her unge mennesker som jo egentlig kunne gøre brug af

en særlig vigtig målgruppe af unge for det er meget forskellige uddannelsesbehov eller veje der skal til for

en ungdomsuddannelse og desto mere skal man

efter hvilke tilbud hvilke unge og hvor i landet

lovforslaget kommer hele vejen rundt om den her

grund faktisk ikke har pladser nok til de unge mennesker som reelt

og får nej altså har ministeren gjort sig nogle tanker

at de unge mennesker som bliver visiteret til stu

eller det er måske nogle unge som i virkeligheden i højere grad kunne få gavn af den fleksuddannelse som regeringen har annonceret og som er

bare for at sige vi er opmærksomme på det

får de uddannelsestilbud der er bedst

ministerkollega udtrykte det her forleden en sammenrotning mod de ansatte i folkeskolen især mod lærerne jeg vil gerne

mellem regeringen og kl vedrørende den

tredje organ så det ikke er omfattet af offentlighedsloven

spørgsmål er hvad var konklusionerne af det og skal offentligheden kende de konklusioner og har regeringen og kl i det her forum

planlagt kls lockoutvarsel for netop at få mere undervisning ud af ressourcerne og har mulighederne for et lovindgreb i en eventuel konflikt på lærerområdet været nævnt på møder med deltagelse af repræsentanter for både kl og undervisningsministeriet ogeller finansministeriet

ikke forstår hvad det er spørgeren måtte hentyde til med det

og indføre seks millioner aktivitetstimer årligt på landsplan

er en forudsætning for at reformen bliver en realitet ligesom ministeren skriver en normalisering af lærernes arbejdstidsregler vil muliggøre at lærerne tilbringer mere

hvorved antallet af timer i folkeskolen kan øges inden for en uændret udgiftsramme i det svar ligger der vel en accept af at der er en sammenkobling mellem skolereformen

nogen hemmelighed at regeringen lige fra regeringens tiltrædelse det fremgår af regeringsgrundlaget har haft et ønske om om man se på undervisningsandelen det der sker i løbet af dagen med

at arbejde mere end alle andre på arbejdsmarkedet men kan man se på selve det der sker i løbet af arbejdstiden sådan at lærerne er lidt mere sammen med eleverne så kører der så overenskomstforhandlinger nu

vi har jo hørt et meget tydeligt ønske fra kl

ændrer ikke ved at vi har et ønske om at gøre alt hvad vi kan for på indholdsdelen at få en mere sammenhængende dag med flere timer

stille et helt konkret og præcist spørgsmål har ministeren deltaget i møde med kl og andre hvor der er givet tilsagn om at gå hele vejen jeg er ret sikker på at ministeren

kan man så ikke være bekymret for at der

så det bliver jo et fast timetal for eleverne men forskelligt alt efter hvilken årgang de er på inden for det bliver der også lagt en norm sådan at det vejledende timetal for de fagfaglige timer ligger fast det bliver så i øvrigt øget fordi vi i regeringen lægger op til at man

hvad der ikke er lovpligtigt i dag

meget mere fast ramme for balancen imellem de fagfaglige timer som vi løfter

den nye aktivitetstid som skal understøtte både de fagfaglige timer

sociale og almene kompetencer mere bevægelse og så videre det betyder

skolen ind i skoletiden hvor ungdomsinstruktører laver nogle forløb sammen med eleverne

den lokale musikskole som har forløb sammen med eleverne ind i skoletiden

at melde sig ind i den lokale idrætsforening

bliver plus plus til gavn for eleverne og

det

de mindste elever

er en sammenhængende skoledag vi har ikke et ønske om at lave heldagsskoler

rigtig vigtigt som en del af det at alle børn får mulighed for at blive så dygtige som de kan at vi også får dem med

at de får flere og bedre timer

kreativitet og en åbning af skolen ud mod det omkringliggende samfund målet er at de op mod

dag forlader folkeskolen med kundskaber der desværre ikke er

tilstrækkelige til at gennemføre en ungdomsuddannelse skal vi

også have med i fremtiden vi skal også have løst

udfordringen med at et større og større antal af eleverne ekskluderes

og sørge for at der også bliver taget hånd om dem vi skal sikre at vi har en skole hvor individet bliver udfordret både fagligt og socialt og vi skal have en skole hvor

er spændende undervisning også gerne

en linjeopdelt skole som afløser den traditionelle tavleundervisning med en spændende

udfordrende undervisning det er det jeg forstår ved en helhedsskole og den længere sammenhængende skoledag er ministeren enig med mig i de her

et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger

kan understøtte hinanden i de fagligheder de hver især

vil det for eksempel også være muligt at man løbende gennem hele dagen

den måde at se undervisningen på vi gerne

kan have et fritidsjob i fremtiden hvad vil ministeren sige til de forældre som

at der ikke bliver plads til andet i

er et samarbejde med idræts og foreningslivet

lige præcis give en bredere palet til børnene

spørgerens egen regning sagen er jo den at

de bandemedlemmer som i øjeblikket skaber utryghed ved at skyde efter hinanden på gader og stræder

den borgerlige regering sekunderet af herre martin henriksens eget parti rent faktisk sad ved roret her i danmark

ved at spørge herre martin henriksen om han selv mener at den daværende borgerlige regering og dens støtteparti her dansk

rent faktisk løftede den her opgave på tilstrækkelig vis svaret synes jeg giver sig selv

være nogen som helst tvivl om at bekæmpelsen af rocker og bandekriminaliteten fra dag et har været en topprioritet for regeringen og for mig som justitsminister det redegjorde jeg

der redegjorde jeg for at regeringen jo har sikret at indsatsen er løftet

det højeste niveau nogen sinde det er på sin plads

bliver der på alle planer lagt massivt pres på rockere og bandemedlemmer og det gælder både for udlændinge

der er kommet en stor indvandring fra lande

personer inden for de her grupper som er overrepræsenteret i kriminalstatistikerne vi

også se at efterkommerne er mere kriminelle end indvandrerne inden for visse grupper og det synes jeg da bør give anledning til set i sammenhæng med den bandekonflikt der er der nu

der er behov for at foretage en justering i den førte udlændingepolitik for

til danmark fra lande hvorfra vi ved at man typisk

kriminalstatistikkerne

ikke alle sammen men nogle af dem glider ind i bandemiljøet så var det måske en ide at

vi skal forebygge bandeproblemer om ti år og tyve år

måske også kigge lidt på den udlændingepolitik som vi fører nu

hvilken slags indvandring det er der kommer til danmark men det kan ministeren måske slet ikke

for at blive en del af det det bandemiljø vi ser udfolde sig lige i øjeblikket så synes jeg at

martin henriksen skylder at forklare hvad det så er

er mest tiltrukket af at blive en del af det danske bandemiljø jeg må sige

grundlæggende antagelse som jeg går ud fra at spørgsmålet bygger på der hvor regeringen har sat ind er jo at vi har prioriteret indsatsen mod bandeproblematikken

at betale regningen for at dem der bliver stillet til ansvar skal i fængsel for deres

for den indvandring når nu vi kan se at er mange af dem der historisk er kommet til danmark via asylsystemet som på et tidspunkt ender med at begå kriminalitet eller at

at de kommer til danmark med det formål at begå kriminalitet det

og konstatere det så kan man have lange filosofiske diskussioner om hvorfor det er sådan men jeg synes da det er ret interessant hvis

nogen af de bandeproblemstillinger vi ser i dag

den tiltrækningskraft der er til de kriminelle miljøer hænger sammen med at der er nogle der ikke har fundet ud af at der skal de ikke befinde sig men at de skal være i uddannelse eller i arbejde

og så forstærker vi integrationsindsatsen

stå for hans egen regning der må han jo selv finde frem til hvad han mener det er lidt svært at stå her og

skulle være nogen som helst sammenhæng mellem ændringen af den kriminelle

som kriminelle voksne det til trods

sænkede den tidligere regering jo alligevel den kriminelle lavalder til fjorten år

er at børn skal mødes med en social indsats i stedet for med strafferetlige sanktioner det gælder også fjorten årige og det er grunden til at den kriminelle

nu igen er hævet til femten år så er jeg desuden enig med spørgeren i at det selvfølgelig er helt centralt at at

forsøger at få brudt bandernes fødekæde og den

omfattende indsats som gøres her gøres på en helt række fronter det gælder en bred vifte af forebyggende og kriminalpræventive tiltag og den indsats gjorde

under samrådet i retsudvalget i torsdags hvor spørgeren jo selv

regeringen og spørgerens parti jo har lavet en ny stor flerårsaftale for politiet hvor vi går målrettet efter de udsatte boligområder og

rocker og bandegrupperingernes rekrutteringsbaser altså i de her særlige

boligområder hvorfor fordi vi ved at de bliver brugt til

politikredsene jo som led i udmøntningen af de aftaler vi har lavet fået tildelt midler fra rigspolitiet

lige nøjagtig de udsatte boligområder hvor indsatsen går på

og identificere unge som på den ene

anden måde kan tiltrækkes af bandemiljøet og

at vi er på rette vej

indsats nogen sinde i forhold til rocker bande miljøet

og langt mere end

i det selv samme område tusind og tolv men man skal forstå på ministeren at vi er på rette vej det er jeg uenig med ministeren i

til hverdag der er men tilbage til

en del unge der er involveret i de her bandeaktiviteter det her er ikke rockerkrig som man så i

i den her bandekonflikt med de forskellige bandegrupperinger i øvrigt

der blev forvekslet med et bandemedlem og det siger jo noget om hvad det er for

sammenhæng mellem det uheldige signal regeringen sendte ved

fri for straf og blev overladt til kommunen tror ministeren ikke

altså det faktum at unge under den kriminelle

aktivt bliver brugt af banderne til at begå kriminelle handlinger anerkender

synes jeg ikke der er nogen grund til at stå her og og så at sige nærmest kaste mudder efter hinanden for at finde ud af hvem

og i de her grupperinger samtidig med at vi styrker det forebyggende

det er den rette vej at gå hvem der så har ansvaret for at vi stadig står med problemerne

er at sikre at de her unge ikke havner

de her kriminelle i bandemiljøet hvor bandegrupperinger i øjeblikket bekriger hinanden udnytter aktivt at der er en

om politiets økonomiske ramme som venstre også er en del af den indgik vi for en en halv år siden vi har så bare den holdning at vi synes

prioriteringen i den aftale fordi

har set i de sidste tre måneder

ministeren er særlig optaget af at der er sket en

både når det handler om ungdomskriminalitet og når det handler om bandekriminalitet og det må jeg ærlig talt indrømme

til stede hvorfor fordi de ikke skal bruge dem som rekrutteringsbaser af hvem

passer simpelt hen ikke det står direkte at læse i den aftale som vi jo selv har siddet og lavet rundt om bordet

justitsministeriet det er en god aftale fordi den giver politiet rammerne til at lave det som politiet gør nu

de hårde samtidig med at man deltager aktivt blandt andet i det forebyggende arbejde rundtomkring i de boligområder hvor vi ved der er problemer altså det er

aftalt det er efter regeringens og min opfattelse den rigtige vej at gå hvis vi både skal fat i de hårde og vi skal stoppe fødekæden og altså sikre at de får mindre held i fremtiden til at rekruttere

er vi da glade for at nuværende regering har adopteret den

så vil jeg godt spørge

eller anerkender ministeren at der sket en udvikling en forværring af den her bandekonflikt som måske

at man bredt politisk skulle sætte sig ned i et forhandlingslokale og diskutere

sikre politiet flere ressourcer og flere redskaber til at bekæmpe den bandekrig der udspiller sig uden for

prioritere ressourcerne alt afhængigt af hvor problemerne

et omfang som gør det nødvendigt hvad er det politiet har gjort ja bare inden for de sidste

eksempelvis her i hovedstadsområdet mere end firs ransagninger mere end firs ransagninger

siden januar måned har man gennemført mere end en tusind fire hundrede visitationer

på det højeste niveau nogen sinde hvorfor fordi det er alvorligt og derfor er indsatsen så skærpet som den er

at den her type af prioriteringer kræver ressourcer hvis politiet skal gøre det det gør de nu og så har de mulighed for at prioritere inden for rammen den samlede økonomiske ramme det er det jeg mener er det rigtige at gøre vi giver politiet mulighed for at gå hårdt til det her

som spørgsmålet startede

støttes op om det forebyggende arbejde så

også sige at banedanmark sammen med deres

selvfølgelig har arbejdet på højtryk for at få udbedret skaderne på broklappen så vi igen kunne få landsdelstrafik

dsb har medvirket til at

trøst kan man sige men det er dog trods alt sket

så endelig er genoptaget

imellem parterne og det kan der siges mange ting om banedanmark er helt klart ikke tilfreds med den indsats

har leveret og det vil der selvfølgelig også blive fulgt op på

konkret bud på hvordan og hvorledes men jeg tror det er vigtigt at en uafhængig kontrol

måde er med til at sikre hvad der er sket derfor vil jeg tage initiativ til at vi nu

lære noget af den her hændelse jeg håber ikke det kommer til at ske igen

det har taget voldsom lang tid at få repareret

heller ikke fra ministeren og det synes jeg er sørgeligt

gået så mange ting galt i den her proces

et ansvar et eller andet sted der må være nogen

truffet beslutningerne

må ministeren påtage sig det politiske ansvar for de ting der er gået galt eller også må man placere det

være dem der har siddet med det i banedanmark og

altså mener ministeren ikke at vi skal komme de her ting til livs og undgå at

et eller andet sted sige at der er nogen der ikke har løst deres arbejdsopgave

hvis det var en privat virksomhed der var tale om synes ministeren ikke at man måske kunne lære noget af det hvis nogle

med den indsats som totalentreprenøren har leveret

når man har

og jeg ved ikke om der er nogen

at påstå efterfølgende men det tør jeg ikke sige noget om men men man valgte fra banedanmarks side det tilbud som var det bedste på alle måder

må sige at den hovedentreprenør som man har valgt jo ikke er en ukendt entreprenør men en velanskreven entreprenør

mange ting der i realiteten er gået galt her

der sidder med et ansvar her vil ministeren

det er jo nok ikke noget der vil komme til offentlighedens

løst den her opgave på tilfredsstillende vis det er jo mærkeligt at alle de fejl der er sket skyldes

totalleverandøren altså det virker umiddelbart mystisk

og så sender vi det i øvrigt i udbud

og meget ofte er det heldigvis gode danske entreprenører som som vinder vores udbud det tror jeg faktisk er den fornuftige måde

gøre det her på af alle mulige årsager i øvrigt også af økonomiske årsager jeg har ikke nogen anledning til at tro at der er nogen hverken i banedanmark eller ministeriet som har forhalet det her på nogen måde jeg har anledning til at tro at der er en række desværre uheldige omstændigheder som er kommet til at spille sammen her det var også derfor jeg meget præcist

og så sluttede jeg af med sige

i offentligheden at hvis der havde været tale om en påsejling af knippelsbro

en af sætningerne op for jeg slutter med at skrive

tage initiativ til at der med henblik på at undgå at

komme en lignende situation hvis en tilsvarende hændelse skulle ske i fremtiden vil blive gennemført en ekstern evaluering af sagsforløbet når broen er åbnet det betyder at vi

om frem for politisk drilleri det er broen der skal åbnes og når det er sket

elholm om at indsatspuljen som den tidligere regering jo afsatte midlertidigt i to tusind

og elleve var en engangspulje

ikke videreført på finansloven af den tidligere regering

jeg har også gang på gang sagt at det er min opfattelse at problemerne i landdistrikterne

at vi ikke alene kan løse dem med engangspuljer til nedrivning

gennemførte jeg i i foråret to tusind og tolv en evaluering af de instrumenter der allerede fandtes i byfornyelsesloven og af de resultater der på det tidspunkt var kommet ind af den midlertidige

for mere end en midlertidig pulje og på baggrund af resultaterne af evalueringen gennemførte den her regering derfor en ændring af byfornyelsesloven allerede i to tusind

de mindre byer og landsbyer en ændring som gav kommunerne de muligheder de efterspurgte for at kunne sætte mere effektivt ind over for problemerne i landdistrikterne og i de små byer man kan høre at det

også sige at det finanslovsforslag som venstre fremsatte efterfølgende var finansieret af at de nedslidte skulle have en dårligere indsats man tog kort

sagde nu tager vi altså fra de nedslidte til ruiner

direkte usympatisk så derfor afviste vi venstres forslag om at tage

fra forebyggelsespuljen på de hundrede million

er min opfattelse at den model vi nu har lavet er langt mere retfærdig og langt mere effektiv end den

og femten bliver målrettet præcis til de aktiviteter som er omfattet af ændringer i byfornyelsesloven og det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på at beskæftigelsesindsatsen

gulvtæppet derimod var det socialdemokraterne der havde lovet guld og grønne skove uden at have råd til det

på at sige et eller andet med at vi skulle have finansieret nedrivningspuljen gennem noget med de nedslidte og det kan jeg overhovedet ikke følge for

og vi videreførte ikke den engangspulje som man havde for to tusind og elleve og to tusind og ti når det så er slået fast

fem og halvfjerds million kroner på byfornyelsesrammen som

hvor at være med i modsætning til at den tidligere regering jo kun havde en og fyrre kommuner med

også evalueret byfornyelsesmidlerne

sådan kan vi ikke gøre nu gør vi det at vi

kommer med en fuldt finansieret vækstpakke og det synes jeg vi skal glæde os over

via byfornyelsesrammen der er mere effektiv giver mere beskæftigelse og i øvrigt samlet set giver aktiviteter på ni hundrede

kroner ude i landdistrikterne vi regner

tusind jobs også i den her forbindelse det giver fem

direkte i statslige udgifter og indsats ude i landdistrikterne

at bruge byfornyelsesmidlerne strategisk til opkøb af dårlige boliger nedrivning af erhvervsbygninger mulighed for fjernelse af skrot og affald

en lidt højere statsrefusion på aktiviteterne i de sårbare

til områdefornyelsen i de små byer lovændringen betyder også i modsætning til indsatspuljen at redskaberne jo bliver permanente hvilket har stor betydning for kommunernes planlægning af indsatsen det der sker nu er at regeringen vil sætte ekstra midler af til at understøtte lige præcis den lovændring som vi har gennemført

det allervigtigste i den forbindelse er at vi med lovændringen og de ekstra midler får skabt et grundlag for at tingene hænger sammen i stedet for at have den midlertidige ordning der var løsrevet fra byfornyelsesloven og jo kun gjaldt for en og fyrre kommuner det er byfornyelsesloven og den indeholder de instrumenter som kommunerne skal bruge for at planlægge og gennemføre indsatsen samtidig afsættes der hvert år en statslig ramme til område og bygningsfornyelse

vi på den måde har skabt en sammenhæng som vi hidtil

faktisk kommunerne de mest optimale muligheder for at planlægge og gennemføre strategiske og fremadrettede løsninger for de små byer

at rive boliger

dårlige bygninger og istandsætter de bedste

det er altså byfornyelse vi taler om det er en bredere indsats

et nyt aktivitetshus vi har set det ganske mange steder jeg har

det kan også være erhverv man kan fjerne skrot

det er i bymæssig bebyggelse at de her penge kan bruges og det betyder at alle vores små landsbyer kan få glæde af de her midler det er alle landdistrikter og de steder hvor man har kondemneringsmodne huse der

kommuner med landdistrikter der havde mulighed for at få af den tidligere

er også fordi vi i øjeblikket ser den her meget meget stærke urbanisering altså det

med at man flytter fra land til by der er et enormt behov for

gør en ekstraordinær indsats i vores landdistrikter det har regeringen

to hundrede og

mens arbejdet pågår med at lave et revideret skøn får jeg et spørgsmål fra folketinget om hvor mange der står til at miste deres dagpenge i hver af månederne i og tretten og hvor mange af disse der er forsørgere jeg svarer den trettende december hvor arbejdet med et nyt skøn fortsat pågår af mit svar fremgår det hvor mange der er i risiko for at opbruge dagpengeretten i første halvår af to tusind og tretten det vil sige hvor mange der

og tretten hvis ingen i gruppen kommer i arbejde eller uddannelse inden dagpengeperiodens ophør jeg oplyser at tallet for det i uge ni og fyrre er cirka

jeg kan forstå på enhedslisten at man fra spørgerens side har lagt noget andet i spørgsmålet end den forståelse der lægges til grund for besvarelsen beskæftigelsesministeriet og jeg selv har læst spørgsmålet som et ønske om oplysning om faktisk udfald af dagpengeperioden fordelt på måneder hvis der var lagt den forståelse ned over besvarelsen at der blev spurgt til risikogruppen altså bruttogruppen der udgør det maksimale udfald fordelt på måneder

være svaret andet i svaret hvis forståelsen i stedet skulle være at der blev spurgt til et skøn

antallet af ledige der vil opbruge dagpengeretten

jeg konstatere at det ikke var muligt der forelå ikke på det tidspunkt et konsolideret skøn så vil jeg i øvrigt gerne tilføje at jeg på ingen måde forsøger ej heller i svaret på det pågældende spørgsmål at nedtone problemets omfang eller

vidste man i hvert fald i departementet at der var noget under opsejling at der var nye tal på vej

oplysninger om de tal men

var kommet frem i forbindelse med

have medført at debatten i afslutningsdebatten kunne have fokuseret på det her

en anderledes tilgang til det

måske kunne være kommet yderligere krav om en indsats

i forbindelse med finanslovsforhandlingen

det tager man egentlig ikke så højtideligt

vi har jo tidligere set hvordan

havde lagt dem frem fra ministeriets side

medført en ændret debat i forbindelse med

medført yderligere krav om en

opsejling at man så havde givet besked

nogle nye tal

været på sin plads så så at have oplyst

var langt højere end det vi hidtil

er helt indforstået med at lige siden

jo ikke sådan bare lige ministerens skyld

det hele i hvert fald krisen spiller ind her og det er

en ordning som er lavet som en lovbunden ordning det vil sige at hvis der er flere end beregningsteknisk forudsat der får behov

for at gå ind i ordningen og vælger og ønsker at benytte sig af den mulighed som ordningen giver

måtte have behov for det og ønsker at gå ind i ordningen er vi så forpligtet til at tilvejebringe finansiering til

svar

i december og offentliggøres

der er udfaldstruede

vi i marts måned det er tre måneder siden kommer der et nyt skøn nu

forventer ministeren ikke at der kommer nogle nye opgørelser før vi kommer hen til

sommeren eller hvordan ser det ud med det følger

dermed også klar til at oplyse om

men men hvornår forventer ministeren at man måske har lidt mere

alle de mennesker endnu men det jeg ved er

godt fem tusind personer indtil nu

der er gået i gang med med uddannelsesordningen

der er ikke endnu materiale for hvordan det er gået for den øvrige gruppe men så snart det materiale er tilvejebragt

et gæt ja

kan indebære men man har ikke nogen rigtig oversigt over hvor mange

situation er så det ville være pragtfuldt hvis ministeren her i april kunne fremlægge

har ikke været så slemme som vi havde frygtet

meget værre så jeg ser frem til at

indsatsen i afghanistan som partierne herunder jo også venstre står bag jeg har som bekendt foranlediget at der bliver udarbejdet en redegørelse om forsvarets anvendelse af tolke i afghanistan jeg mener derfor at det vil være rigtigst at afvente den redegørelse og vurdere indholdet af redegørelsen før der foretages overvejelser om eventuelle tiltag

hvornår den rapport til april kommer det ligger lidt i

i folkeret om at problematisere grundlaget for danmarks deltagelse i krigen i irak

nærmere udredning af problemstillingen specifikt vedrørende de irakiske tolke

opfordre spørgeren til at spørge sine partifæller i den tidligere regering hvis det spørgeren spørger til er de juridiske forskelle

at jeg har forstået på forsvaret at man i afghanistan i modsætning til i irak ikke selv ansætter

hvilket var en central del af problemstillingen i irak det er således vurderingen at der rent juridisk kan være visse ansættelsesretlige forskelle i situationen i afghanistan og i irak når det er værd at pege på det

er det fordi det skinner klart igennem i den aftale som den tidligere regering indgik med dansk folkeparti i to tusind og syv om håndtering af tolkene i

fremover at undgå at stå med ansvaret for lokalt ansatte tolke

det er sådan set ligegyldigt for trusselsniveauet kan man sige det handler om

vores moralske ansvar og det er det jeg sådan

ministeren har jo tidligere udtalt at der var en markant mindre risiko for at de afghanske tolke kom til at lide overlast end der var for de irakiske tolke er det stadig væk ministerens opfattelse at det er sådan eller var det på grund af en lille fejlslutning

forsvarets anvendelse af tolke

redegørelsen og

om

at svare på det spørgsmål som er blevet stillet

måtte komme så derfor vil

det spørgsmål om ministeren kan garantere at der ikke er nogen i hans departement og dermed også

allermest mod al ondskab i verden vi har hørt beretninger om årelange misbrug og ofte af flere børn inden for samme familie misbrug der ikke er opdaget eller er fortiet og gemt af vejen

de har befundet sig i et helvede og ikke haft et børneliv som de fleste andre børn har

oplevet glæde i tilværelsen når de nærmeste svigter er det vigtigt at der er nogle offentlige myndigheder der skrider ind og handler så disse børn bliver reddet fra en forfærdelig og mareridtsagtig

altid været gældende og der har vist sig så store svigt og mangler fra offentlige myndigheders side i mange af de sager som er dukket op i de seneste år hvilket er helt uacceptabelt det er svært at begribe hvordan det kan være en del af virkeligheden i danmark

to tusind at så mange børn lever under forhold der er så grusomme at end ikke en livlig fantasi kan forestille sig dem man bliver trist og vemodig over at tænke på at der findes mennesker der i løbet af få leveår har oplevet så store omsorgssvigt først af dem som skulle passe mest på dem og dernæst af dem som burde tage over og beskytte derfor har vi landspolitisk lavet den aftale som vi behandler nu og som skal blive et vendepunkt så vi i årene

undgår at se sager som dem der er blevet opdaget de seneste år fordi de forhåbentlig ikke findes mere

de børn som alligevel måtte udsættes for svigt fremover vil få en værdig og hurtig behandling beslutningen om at være et beredskab der skal tages i brug straks der kommer en indberetning eller en mistanke om omsorgssvigt af et barn eller et ungt menneske og at der er et krav om hurtig handling og bevidsthed hos myndighederne om at der iværksættes de fornødne initiativer er en af vejene frem det er positivt at der er bred politisk enighed om denne aftale og dansk folkeparti ser frem til at de mange delelementer i lovforslaget bliver implementeret og

det vi har måttet sande har været forholdene

hidtil i flere kommuner dermed ikke være sagt at vi

det her forslag er nået frem til en model der er perfekt og som ikke vil skulle ændres og justeres efterfølgende det kan godt være at det bliver tilfældet og det vil dansk folkeparti holde nøje øje med såfremt der opstår tvivl om at lovgivningen virker efter hensigten vil vi ikke tøve med at skride til handling det skylder vi de omsorgssvigtede børn og unge så godt som alle politiske beslutninger er forbundet med økonomi det gælder også det her lovforslag jeg vil gerne slå fast at for dansk folkeparti har det ikke været spørgsmål om hvad det koster

vi også at midlerne til finansieringen af forslaget er taget fra satspuljen

da det jo ikke er en overgrebspakke men en hjælpeforanstaltning til udsatte børn og unge burde finansieres på den egentlige finanslov satspuljen er jo en pulje der finansieres af modtagerne af overførselsindkomster og det finder dansk folkeparti er forkert alle borgere

have mulighed for at bidrage til puljen

ikke tilfældet i dag satspuljens størrelse udhules hvert år og dermed udhules de midler der er til de svageste i vores samfund herunder de omsorgssvigtede børn skal det undgås fremover må pengene findes på den store finanslov

vores store forventning er at disse børnehuse som vi besluttede som en del af satspuljen både i to tusind og tolv og to tusind og tretten

geografisk placering af vil kunne hjælpe et stort antal børn i en proces mod et bedre liv at det er barnet der er i centrum og at de personer der skal hjælpe barnet fysisk skal komme til barnet og ikke omvendt finder vi er det rette

været vigtigt at børnehuse etableres i børnevenlige rammer endvidere mener vi at der også sker nogle store forbedringer

den tværfaglige indsats som vil komme børnene til gavn

også give medarbejdere i kommunerne en bevidsthed og sikkerhed i deres arbejdsmetoder noget af det som har manglet og som bliver styrket med

er barnets ret til at blive hørt og have en bisidder det er dansk folkeparti meget tilfreds med og vi ser frem til at følge området og forhåbentlig om få år konstatere

næsten sådan at man fik en ny sag

derfor var det vigtigt at der blev taget fat på det her område man kan jo sige at

forskellige lovgivninger for at tingene skulle kunne fungere man havde

på sådan en måde at man fik forhindret og forebygget

to år og derfor er det jo godt

men det vigtigste er selvfølgelig at få

bliver misbrugt eller misrøgtet enten derhjemme eller i det opholdssted

de fire centrale punkter som er

børnene skal høres og beskyttes når der er mistanke om overgreb det er klart

den viden der skal til for at forebygge eller

er det indføjet her ganske klart at underretninger skal vurderes inden

ikke nok at vurdere dem det er et spørgsmål om at der også skal

så bliver det præciseret at det altså ikke

siger hovsa det var da meget godt den lægger vi lige over i vindueskarmen eller ned i skuffen indtil vi får tid til at tage os af den nej

håndteres så tidligt som overhovedet muligt altså det er jo egentlig

gælder det om at få stoppet det så tidligt

er det også vigtigt at man får

det forebyggende arbejde med en tværfaglig

punkter og jeg håber

på tingene derudover er vi også i gang med at få vedtaget

ud over den her overgrebspakke skulle kombinere tingene

nogle alle tiders initiativer vi her har taget

skal være opmærksom på i lovgivningen og som ikke har været helt central men

det som plejefamiliernes organisation udtaler i

plejefamilierne til at adoptere med det formål at man så sparer nogle penge på anbringelsen af børnene

fordi kommunerne eventuelt kan se en mulighed for at hvis

de udgifter som der er ved at anbringe

støtter det her lovforslag

jo alle sammen gået ind i politik af en grund og en af grundene til at jeg endte med at engagere mig var ønsket om at kunne gøre en forskel for lige præcis den her gruppe af børn som måske er nogle af dem der har vanskeligst ved

taget hånd om det gør vi noget ved nu sammen meget meget bredt det er jeg helt vildt stolt over

fat på nu lige præcis repræsenterer mange af de ting som

kommer rundt og taler med fagpersonale med pædagoger

med børneorganisationerne det er nogle af de ting som har været efterlyst af så mange

og værne om de her børn

baggrund af den kulegravning af alle de frygtelige sager vi

så de kunne komme med nogle meget konkrete anbefalinger til

skal gøre når nu vi har ønsket og den politiske vilje hvad er det så for nogle redskaber vi

forklaret flere af grundelementer i den her pakke

anbefale hvis man sidder derude at man faktisk går ind og kigger den igennem

at ude i kommunerne og

derude hvor de har med de her børn at gøre glæder de sig faktisk rigtig meget til at komme i gang

det ser jeg rigtig meget frem til at vi får gjort

vi netop som også den tidligere ordfører nævnte samtidig med at vi nu får lavet tilsynsreformen som vi jo heldigvis også meget bredt er enige om rent faktisk

skaber en mindre socialpolitisk revolution

allermest brug for for os

kan socialdemokraterne meget varmt bakke op

forslaget er en del af satspuljeaftalen og dermed en prioritering af og satsning på et område som vi bredt hen over folketingets partier finder vigtigt det er betryggende og glædeligt

har været udsat for noget af det frygteligste der kan overgå et barn hvor der ikke er blevet grebet ind er et barn for meget

jeg glad for at stå på talerstolen i dag med et lovforslag der blandt andet indeholder at alle der arbejder med børn skal opkvalificeres

at komme videre med overgrebssager at der kommer børnehuse i hver region som bliver en fælles indgang til sociale myndigheder og politi og sundhedsvæsen at alle indberetninger skal vurderes inden for fire og tyve timer

overgrebssager samtidig sættes der et arbejde i gang som baseres

for på den måde at ruste børnene til at sige fra og søge hjælp børnene skal vide hvad der er forkert og at de også har rettigheder selv om de voksne normalt bestemmer alt i alt er vi i det radikale venstre meget glade for lovforslagets initiativer og kan således støtte

i servicelovgivningen vi har haft rigtig mange forfærdelige børnesager vi har gang på gang kunnet konstatere at

formelle fejl men det er materielle fejl

man ikke tager en børnesamtale med et barn som er alvorligt truet man tager ikke fat i det der enkelte barn man tager ikke kontakt med familien

blive overrasket over hvor mange fejl der

må vi satse på at det her simpelt sidste gang vi skal ind at reparere på lovgivningen vi har været meget detaljerede i den her lovgivning

skal vi også når vi så har fået opdraget kommunerne ordentligt

sikre at vi ikke fastholder en meget detaljeret lovgivning hvis det viser sig at vi får ændret det som jeg tror er det helt helt afgørende nemlig kulturen

at man naturligvis involverer netværket hvad er udfordringerne med den her familie er der nogle andre ting vi kan sætte i gang således at vi får samlet op på en dysfunktionel familie samlet op på de problemer den pågældende

bliver fremsat her efter påske som rent faktisk også kan tage

det så er der sker når barnet bliver anbragt uden for eget hjem er der den ordentlige behandling af barnet har vi sikkerhed for at der ikke er børn der

igennem at hver en sten

har truffet de rigtige valg om

for nogle metoder der skal bruges

at man får sagerne ind og at velkvalificerede folk får mulighed for at se alle de indberetninger der måtte komme til kommunen og så

fagligt kvalificeret vis træffe beslutning om hvem

at det er en fejl at den her indberetning er kommet og at man tager en samtale med lægerne

fokusere på de børn der er alvorligt truet

tænkningen hos lærere

for en tilgang vi har til børn og deres barndom så satser jeg på at vi nu for sidste gang laver en ændring af servicelovens

fremover slår op i en eller anden tilfældig avis

der er ingen børnesager i den her uge det er rigtig rigtig godt

sådan tror jeg at vi hele tiden skal satse på at det her

er sidste punktum nu kører det bare vi forventer at socialrådgivere kommunalpolitikere og

bruger den indvendige side af hovedet i fortolkningen af den her lovgivning således at vi tager det store skridt frem og holder op med at lave ændringer i den her lovgivning nu skal der bare handling til

nogle børn der er i sådan en forfærdelig situation

og især er det rystende at nogle af de her børn har levet under

nogle vilkår i mange år

har vi ikke engang opdaget og det er først når de bliver voksne at vi

at vide hvad det er for en forfærdelig historie

at der er behov for ændringer

til børn der har det svært

efter det andet for netop at hjælpe de her børn

de ikke skal leve under sådan nogle forhold der har for eksempel været anbringelsesreformen

jo også en af de rigtig store reformer de rigtig store tiltag som netop skal

mange af de her forfærdelige sager og jeg

jeg husker tydeligt hvor mange gange vi hørte kommentaren

men loven var trådt i kraft og loven skulle sådan set virke alle steder i alle egne i alle

som børnerådet skulle foretage netop for at tale med de børn det drejer sig

barnets reform egentlig blev iværksat og implementeret ude i de enkelte kommuner

et valg og jeg er glad for at ministeren som sidder på området har taget

at vi alle sammen er meget enige om at der skal ske noget og at der skal ske noget revolutionerende

enighed i folketinget om at vi skal give de her børn den rigtige hjælp

lave nogle justeringer

skal man virkelig til at skrive det ind i en lovgivning for det er jo egentlig noget der for mig

anden overvågning hvis det drejer sig om nogle forældre som faktisk har udøvet seksuelle overgreb på barnet

og præciserer og justerer nogle ting

meget meget væsentlige og som virkelig vil styrke

det hele går ud på

rigtig godt at børn nu får ret til

meget spændende og jeg vil vil følge det meget nøje med den her støtte til børn og unge hvis de gerne vil køre en erstatningssag mod en af de kommuner som i den grad bare har siddet på hænderne og fuldstændig overhørt den ene underretning efter den anden

jo desværre nogle eksempler på det har vi desværre set

kan få støtte til faktisk at køre en erstatningssag det er også noget jeg venter mig meget af og vil følge meget nøje

ordfører

sket mange tiltag gennem årene og det er jeg fuldstændig enig i

være der hvor vi kan sætte punktum i de tiltag

men jeg tør ikke give nogen garanti for det er et område der også er under

med nu håber jeg at vi i langt højere grad og meget hurtigere kan give de børn som er udsat for omsorgssvigt en meget

kvalificeret og effektiv hjælp

se er at vi som er til stede her i salen som repræsenterer alle de politiske partier i folketinget har arbejdet med det her dag ud

der blev drøftet og forhandlet fra folketingets talerstol da vil man ikke kunne se at vi har siddet i social og integrationsministeriet og holdt det ene møde efter det andet om hvordan vi præcis kunne løfte den her indsats

er i regering der er nogle der er i opposition

kommer til at sidde og tale om det der er allermest alvorligt og det der ligger vores hjerte allernærmest så er det lige præcis hvordan

de udsatte børn hvordan forhindrer vi at børn bliver udsat for overgreb

er det også at vi kan finde hinanden og at samtlige folketingets partier lægger alt til side og kun har ét fokus nemlig hvordan

at få lavet en aftale der holder og som hjælper

tak for jeg er

vi har et fælles ejerskab til den her lovgivning og vi har et fælles ejerskab til også at følge

tidligere ordførere har været inde på har jo været at man i mange år har arbejdet på at løfte og rette op på børneområdet fordi den sagsbehandling der har været i kommunerne ikke har været tilstrækkelig den hjælp børn og familier har fået har ikke været god nok man har vedtaget lovgivning og alligevel er den ikke blevet implementeret og der har været det ene og

har vi jo i fællesskab taget konsekvensen af med

fordi vi blandt andet sørger for at ankestyrelsen skal følge op på implementeringen vi ændrer den måde kommunerne skal lave deres indsats på så de eksempelvis efteruddanner sig samlet og løfter

fokus på barnets rettigheder på de fagligheder der skal være i spil når man skal give den rigtige indsats på hastigheden hvormed

er vigtigt at en underretning bliver kigget på at der skal være systematik i den måde som kommunerne arbejder med de her sager på

siddet med hinanden i rigtig rigtig mange timer og det vil jeg igen sige tak for og så vil jeg love at vi

tage ansvar for i fællesskab og det gør vi

jeg glæder mig til at vi følger det til dørs

kan kun blive bedre og det bliver den når vi gør

kan samarbejde uden at dette forudsætter en vedtægt at lempe

udvalgsstrukturen for små menighedsråd på fem medlemmer at oprettelse

fælles menighedsråd ikke længere skal være geografisk afgrænset til pastoratet at sognets hjemmeside i højere grad alene kan benyttes til information at menighedsråd kan beslutte at sagsmateriale alene skal sendes elektronisk og endelig

venstre kan støtte lovforslaget især efter at ministeren har imødekommet en del af høringssvarene som indeholder meget relevante forslag og indsigelser venstre er meget interesseret i at der sker en forenkling og en afbureaukratisering af folkekirken der findes omkring

utrolig mange bestemmelser og regler der gør arbejdet besværligt og byrdefuldt et menighedsrådsarbejde skulle gerne være interessant spændende og vedkommende og ikke bureaukratisk og usmidigt lovforslaget er et skridt i den rigtige retning men vi skal langt videre

derfor kan der kun opfordres til at alle

aktører især menighedsrådene og de enkelte menige menighedsrådsmedlemmer til stadighed kommer frem med forslag til hvordan der kan forenkles og afbureaukratiseres og venstre vil i udvalgsarbejdet følge op på de spørgsmål

og som ministeren endnu ikke har imødekommet men som alligevel må anses for at være relevante synspunkter når det gælder at gøre tingene mere enkle og mindre bureaukratiske det gælder også nye synspunkter der må komme frem under

har venstres store bevågenhed

jeg blev rigtig glad da jeg læste alle høringssvarene

faktisk mange af høringssvarene der giver os ret i at der er behov for strukturændringer

grundlæggende forskel ja der er faktisk nogle af høringssvarene der siger at der ikke er ret meget revolutionerende i det her lovforslag så de ser faktisk frem til at der sker noget mere det tillader jeg mig tolke derhen at der i dag er en

forenklet struktur hvor det bliver nemmere at påtage sig det ansvar det er at drive den

jeg tolker det også som et meget stor vilje til samarbejde om det strukturarbejde som

en stor bred debat senere på året

mindst et halvt år frem og så igen efter årsskiftet

vi får jo mere end en debatrunde og det synes jeg

det jo dejligt at der sker noget nu

skal søge ministeriet om dispensationer når man lige så godt lokalt kan blive enige om et fornuftigt samarbejde

man ikke skal annoncere alt via ugeavisen eller

det er jo kun de meget kirkeinteresserede der går ind på sognets hjemmeside og ser efter nogle ting så hvis man

det rigtig godt stadig væk også at bruge ugeaviserne og andre til at fortælle om alt det gode der sker

ikke mindst også i sognegårde og i de aktiviteter som

folkekirken altså tænk

som et skridt i den rigtige retning og glæder mig til at

om menighedsrådene for de er igennem årene blevet begravet i et overvældende bureaukrati af regler og forordninger blandt andet er regnskaberne blevet så komplicerede at det næsten kræver en videregående uddannelse for at forstå dem der er også kommet så mange regler i forhold til det praktiske arbejde at de dræner enhver form for virkelyst årsagen er at man i stigende grad er begyndt at betragte folkekirken som en koncern og et offentligt forvaltningsvæsen og at biskopper og provster og præster betragtes og selv

som funktionærer og embedsmænd snarere end som forkyndere af guds ord menighedsrådene opfattes ligeledes i højere grad som en bestyrelse i koncernen som får det folkekirkelige maskineri til at køre end som repræsentanter for sognet og for den evangelisk lutherske menighed det er klart at hvis denne dræbende kedsommelige funktionær og koncernopfattelse breder sig

som for mig giver anledning til kommentarer og rejser nogle spørgsmål det er forslaget om at der skal kunne oprettes menighedsråd på tværs af sognegrænser uden dispensation for mig udgør det enkelte sogn kernen i det folkekirkelige demokrati folkekirken er det enkelte sogn og den enkelte sognekirke og menighedsrådets ansvar er netop den lokale sognekirke

der gives mulighed for uden dispensation at oprette fælles menighedsråd

er risikoen for problemer unægtelig større kan det fælles menighedsråd eksempelvis opløses i funktionsperioden hvis det viser sig at samarbejdet ikke fungerer og så videre

nogle uddybende svar

at gøre rammerne for menighedsrådenes arbejde enklere forslaget her er ikke revolutionerende

er uden tvivl et skridt i den rigtige retning vi lægger op til en udvidelse af de tilfælde hvor menighedsrådet kan samarbejde uden at dette forudsætter en vedtægt såfremt to eller flere menighedsråd ønsker at nedsætte et fælles udvalg i forbindelse med samarbejde skal der ikke længere søges dispensation og menighedsrådet får også mulighed for at beslutte at materiale alene skal sendes elektronisk ud til rådets medlemmer bare for at nævne nogle af forslagets elementer

ikke jordens mest revolutionerende forslag men som lektor i teologi ved aarhus universitet

er det et lille skridt der signalerer at nu er der sat en retning og så handler det om at få fulgt op på den retning hen ad vejen

at retningen er rigtig og bakker derfor gladeligt op

menighedsrådsarbejdet er frivilligt og er i tidens løb blevet belastet af mange snærende regler som gør det svært for travle borgere også at påtage sig dette frivillige og vigtige arbejde menighedsrådenes aktiviteter aktiviteter er i høj grad med til at holde det folkelige liv levende overalt i landet

og ikke gøre det mere tidskrævende end det behøver at være

muligt for dem at arbejde ubureaukratisk på tværs med hinanden

vi os jo i forvejen på kryds og tværs af de sognegrænser de færreste af os er opmærksomme på til hverdag derfor støtter vi

forslaget men altså under forudsætning af at menighedsrådene selv ønsker det for det er jo dem og deres arbejde og betydning dette forslag

afspejles i lovforslaget hovedformålet med lovforslaget er at forenkle og tydeliggøre rammerne for menighedsrådets virksomhed for derved at sikre at rammerne for

arbejde er enkle enkle og forståelige regler om menighedsrådenes virksomhed er vigtige for derved støtter vi de mange frivillige og engagerede menighedsrådsmedlemmer i arbejdet i de enkelte menighedsråd som

flere ordførere også har været inde på derfor glæder det mig at der i høringen og også i debatten i dag har været en bred opbakning til de forslag

jeg har fremlagt til en lempelse af en række bestemmelser i menighedsrådsloven hovedindholdet i lovforslaget er omtalt både i min skriftlige fremsættelsestale og i lovforslagets bemærkninger og

jeg også gerne nævne at jeg naturligvis står til rådighed for besvarelse af de spørgsmål og det gør ministeriet selvfølgelig også

som udvalget ønsker at få belyst under

henviser til den dagsorden der fremgår af folketingets hjemmeside jeg skal øvrigt henvise til ugeplanen der fremgår af folketingets